finanskrise en krise der har skabt økonomisk kaos og som har tvunget folk

tiltrængt at der bliver skabt nogle bæredygtige rammer for finanssektoren så det ikke sker igen hvis vi skal undgå at noget så voldsomt som den seneste finanskrise kommer igen må vi ændre spillereglerne for

i samarbejde med resten af de europæiske lande eu viser jo netop sit værd med love som denne

de regler vi vedtager her i dag kommer også til at gælde i resten af europa vi må sande at finanssektoren som så mange andre brancher er grænseoverskridende i sin adfærd og derfor må lovgivningen jo også

ucits v direktivet bliver reglerne for investeringsforeninger ens på tværs af eu landene det gælder særlig for depotselskaber som opbevarer investeringsforeningernes værdipapirer og kontanter og det skaber bedre konkurrence og det er i sidste

er compliance det vil sige at der er ordentlighed i sektoren

er sikkerhed og compliance faktisk to kodeord som socialdemokraterne holder meget af samtidig

også skabt større sikkerhed for investorerne når depotselskaberne bliver reguleret bedre med lovforslaget bliver det også muligt for tilsynet at lave en prisportal hvor man sammenligner priser på boliglån som det er nu kan det jo være meget uoverskueligt for forbrugeren at finde ud af hvilke produkter der passer bedst til de behov

prisportalen bliver til som et led i den aftale om håndtering af refinansieringsrisiko fra to tusind og fjorten som socialdemokraterne stod i spidsen for da vi sad i regering og bedre information om priserne forbedrer konkurrencen og igen er det

at styrke forbrugerens position

om det så vil skubbe andre ud af markedet fordi den hjemmel

får til at lave prisportal bliver for bred

skabe større gennemsigtighed fremme konkurrencen og i det hele taget gavne forbrugerne når de er ude at handle boliglån og derfor ser vi også frem til at kunne drøfte det her forslag videre i udvalget der er ingen tvivl om at at det er et teknisk kompliceret og svært forslag og derfor er drøftelsen noget som vi ser frem til

fremsættelse at fremme gennemsigtigheden og priskonkurrencen på boligmarkedet ved at åbne mulighed for at finanstilsynet kan oprette en prisportal for lånetilbud og i den forbindelse indhente oplysninger og offentliggøre priser på finansielle realkreditprodukter i dansk folkeparti er vi absolut tilhængere af åbenhed om priser på realkredittilbud men det som vi ikke er helt overbevist om er hvorvidt en sådan prisportal vil være i stand til at give et brugbart overblik for den enkelte ejendomskøber

er forskellen på cita lån til traditionelle flekslån og de nyeste realkreditlignende lån via en række banker

med til at vanskeliggøre oplysningsværdien af en kommende prisportal i dansk folkeparti vil vi i udvalgsarbejdet spørge ind til regeringens forventninger til en sådan prisportal lovforslaget lægger

til investeringsforeninger og deres forretning ligeledes foreslås der at fastholde det danske likviditetskrav til penge og realkreditinstitutter frem til udgangen af to tusind og seksten og der bliver mulighed for

for det nationale likviditetsdækningskrav for i stedet at opfylde lcr kravet lovforslaget indeholder også en række mindre ændringer herunder ændringer af rent teknisk karakter dansk folkeparti støtter ikke

lovmæssige tilretninger grundet nye eu direktiver men vil vurdere samlet

og vi vil derfor afvente anden og tredje behandling

der er en ramme som sikrer en stabilitet og en robusthed således at nogle af de fejl og problemer vi så under finanskrisen

der er selvfølgelig taget en stribe initiativer både globalt og på europæisk plan for at sikre at reguleringen bliver bedre og mere robust men samtidig er der jo også mulighed for at styrke konkurrencen så vi som forbrugere har flere muligheder lovforslaget udmønter grundlæggende

det er tungt langt og kompliceret men som sagt

ganske fornuftigt jeg skal nok lade være med at gennemgå alle delelementerne det tillader tiden

er en række sikringer i forhold til investorerne og til os som privatpersoner hvis vi investerer i investeringsforeninger og det har til formål at øge gennemsigtigheden

og dermed konkurrencen

dansk selskab er omfattet af ucits

nu bliver det så gjort klart hvad det er for nogle bestemmelser der skal gælde således at man som investor er stillet på samme måde uanset om det er investeringsforeningen selv der står for opgaven eller den er delegeret ud til nogle andre

igen et forslag der skal være med til at styrke konkurrencen sidste år indgik den daværende regering en aftale med venstre konservative og sf om refinansieringsrisiko i forbindelse med rentetilpasningslån og for at skabe større gennemsigtighed på markedet blev det aftalt at der skal etableres en prisportal for lån i fast ejendom indrømmet det er måske i mine øjne ikke den mest naturlige offentlige opgave men når man må konstatere at der ikke forefindes en sådan portal i dag og at det er

det være et tiltag der er med til at styrke gennemsigtigheden konkurrencen og dermed forbrugernes mulighed for at træffe

indføre en sådan ordning derfor indeholder lovforslaget en hjemmel til at det er finanstilsynet der kan etablere sådan en prisportal for det har de ikke mulighed for med den gældende lovgivning der er også bestemmelser om eus likviditetskrav eus likviditetskrav som er i gang med at blive indført og nogle overgangsbestemmelser i forhold til om danske

er det et temmelig stort teknisk lovforslag

bestemt fornuftige elementer som sikrer at robustheden på de finansielle markeder

styrket konkurrenceforholdene og

som enhedslisten varmt støtter det er en jungle for forbrugerne og hvis den her prisportal kan bidrage til at skabe en større gennemsigtighed

bundet ind i et meget teknisk lovforslag på over fire hundrede sider

sider for at være helt nøjagtig og man kan jo spørge sig selv om alle i den her sal har læst endsige har forstået alle fire hundrede

af tungt eu juristeri jeg forstår

godt at bankerne som jo ellers ikke er enhedslistens

aldrig støttet vores valgkamp brokker sig lidt over de her tusind siders

og for befolkningen er det selvfølgelig helt umuligt at følge med i hvad der foregår

indholdet af de øvrige tiltag er jo

sagde at finanssektoren er grænseoverskridende

jo korrekt ikke bare i geografisk forstand vi har jo set en

udvist en dybt uansvarlig adfærd og har båret et tungt medansvar for den krise som

er blevet væltet ud i med de konsekvenser det har haft for

regulering og der er brug for krav problemet er jo at de tiltag man har taget er

ethvert skridt i den rigtige retning er selvfølgelig noget vi fra enhedslistens

er jo et spørgsmål om

ikke nødvendigvis betyder at det samme

så vi forholder os til de forslag et for et

og i den udstrækning det trækker i den rigtige retning set ud fra almindelige menneskers interesser i danmark og i europa støtter vi det

det her forslag som noget der trækker i den rigtige retning og derfor kan enhedslisten som det ligger nu

som den her type lovgivning indeholder vi mener faktisk at det udgør et demokratisk problem idet jeg tror det er meget meget svært for os der

konsekvenserne af dem det her lovforslag gennemfører det her ucits

penge og realkreditinstitutter samtidig

får mulighed for at oprette den her prisportal lovforslaget er en del af en udmøntning af en aftale fra to tusind og fjorten som la ikke var en del af

vi kan derfor heller ikke støtte

tror ikke på at den her prisportal kommer til

og vi køber ikke helt argumentet om at fordi

skal det offentlige oprette en sådan prisportal

går man jo også videre med det her lovforslag idet man giver finanstilsynet mulighed for at oprette andre former for prisportaler eller i hvert fald at prisportalen bliver mere omfattende og dermed kommer til

gå ind på områder hvor der allerede findes private leverandører af sådanne ydelser og det kan vi ikke gå med til

får finanstilsynet endnu en gang øgede beføjelser

handler det om at lovforslaget giver mulighed for at finanstilsynet får adgang til at gå på

det er advokatrådet i

høringssvar meget skeptisk over for de noterer sig at finanstilsynets kontrolbesøg som udgangspunkt skal foretages varslet og ud fra en risikobaseret tilgang

finder advokatrådet at disse bestemmelser som der bliver lagt op til her udgør en undtagelse til grundlovens grundlovens udgangspunkt om boligens ukrænkelighed og derfor

kritisk at man nu giver finanstilsynet de her beføjelser jeg ved der er andre borgerlige partier blandt andet det konservative folkeparti som har været meget kritisk over for at man giver myndighederne yderligere beføjelser til

gå på kompromis med grundlovens § to og halvfjerds

håber vi jo selvfølgelig også at vores gode venner fra det konservative folkeparti vil være kritiske over for det her element i lovforslaget

hvor alternativet af helt naturlige årsager ikke havde mulighed for at være med i aftalen står der

regeringen vil tage initiativ til at skabe større gennemsigtighed om omkostninger ved boliglån mod pant i fast ejendom ydet af realkreditinstitutter

pengeinstitutternes prioritetslån med henblik på at styrke konkurrencen og gøre det nemmere for forbrugere at finde det mest

i alternativet arbejder vi ud fra seks værdier og en af dem er gennemsigtighed

som sigter efter at fremme netop den værdi en prisportal som den lovforslaget lægger op til hvor finanstilsynet får mulighed for at offentliggøre priser på lånetilbud på boliglån vil give en større gennemsigtighed for forbrugerne og give dem bedre betingelser for at finde de bedste og billigste

gavn for forbrugerne som så kan se frem til bedre og billigere boliglån vi vil selvfølgelig gerne være med til at give forbrugerne bedre vilkår når de kaster sig ud på boligmarkedet men jeg hæfter mig dog ved som det også er sagt tidligere at lovforslaget lægger op til at finanstilsynet ikke kun får beføjelser til at oprette en prisportal på netop boligområdet men generelt for finansielle produkter og dermed har hjemmel til at etablere prisportaler på andre områder det er vigtigt for os at vi med det her lovforslag ikke bevæger os ind på områder hvor opgaven i forvejen løses

der giver de samme gode forhold for forbrugerne som dem lovforslaget lægger op til på boligmarkedet

meget stor ting for nogle private virksomheder som kan føle sig presset på deres forretningsmodel hvis vi skaber

hvilke områder finanstilsynet har mulighed for at oprette de her prisportaler inden for det er noget jeg vil tage videre i udvalgsarbejdet

spekulation kan gå amok og hvor der ikke ligesom er

gør det fordyrende for borgerne altså som gør at det faktisk

at købe de her produkter vi synes også det er vigtigt at

konkurrencen på området fungerer og derfor synes vi

var vi også selv i vores tid i regering med til

prisportal der kan sikre gennemsigtighed og som kan sikre at forbrugerne har bedre muligheder for at finde ud af hvad de enkelte produkter koster og hvem der kan give dem det bedste tilbud

direktivet er med til at sikre mere konkurrence og mere transparens så i stedet for sådan at gå i enkeltheder med det

vil drøfte med ministeren og som vi

gennem finanstilsynet kan gå ind og kigge på og lave sådan

de ikke går ud og konkurrerer med eksisterende portaler

der er forskellige virksomheder som har objektive portaler og der er det vigtigt at staten så ikke igennem finanstilsynet går

og sikret nogle værnsregler så det offentlige ikke går ind og laver opgaver som det private laver men

gennemsigtigheden og priskonkurrencen på boligmarkedet ved at give finanstilsynet mulighed for at indsamle og offentliggøre priser på finansielle produkter initiativet følger op på den brede politiske aftale

det var sådan at den daværende regering

en aftale den sjette februar to tusind og fjorten

også gerne i dag sige at udmøntningen af den politiske aftale vil der blive indbudt til et møde om her i løbet af de kommende uger hvor vi netop også kommer til at drøfte hele spørgsmålet om etablering af en prisportal

en prisportal eller lave flere prisportaler som skal udkonkurrere private aktører men vi står selvfølgelig ved den aftale som vi var med til at lave

sikre en øget investorbeskyttelse i investeringsinstitutter ved at indføre nye krav til

det gælder blandt andet pligt til altid at handle i

og yde erstatning hvis aktiver tabes desuden sikrer forslaget at den gradvise indfasning af de nye eu likviditetsdækningskrav ikke medfører et fald i likviditetsniveau for visse danske penge og realkreditinstitutter idet de gældende danske regler opretholdes indtil udgangen af to tusind og seksten denne indfasning følger op på bankpakke

indføres endvidere eu konforme regler om individuelle solvenstillæg til kreditinstitutter derved sikres ensartede krav til kvalitet og den kapital der bruges til at opfylde et individuelt solvenstillæg

lad mig sige at jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og noterer mig de

bliver betalt med betalingskort herhjemme ryger der et mindre gebyr af sted fra butikkens bank til kortudstederens bank og det er det gebyr mellem banker det såkaldt interbankgebyr som den her sag handler om gebyret er indført for at skabe en balance i de fordele og omkostninger der er forbundet med elektroniske betalinger formålet er at alle parter betaler en del af de omkostninger der er ved at drive betalingssystemet så langt så godt med det her lovforslag

får erhvervs og vækstministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for størrelsen af interbankgebyret det vil give erhvervs og vækstministeren mulighed for at udbyder af betalingstjenester indtil den niende december

og tyve anvender et vægtet gennemsnitligt interbankgebyr på højst nul

procent af den gennemsnitlige årlige transaktionsværdi af debetkorttransaktioner inden for hver betalingskortordning

og at en overtrædelse af forordningen kan straffes med bøde

da vi havde regeringsansvaret var tidligere erhvervs og vækstminister henrik sass larsen særlig opmærksom på

vil gøre det svært for dankortet at konkurrere med de internationale betalingskort og det vil derfor betyde at

vil blive for dyrt og for svært at arbejde med den tidligere erhvervs og vækstminister arbejdede også i første omgang for en fuldstændig undtagelse af nationale debetkortsystemer

blev fokus også flyttet over på at få en øget fleksibilitet for medlemslandene vi har derfor naturligvis en forventning om at ministeren vil gøre brug af fleksibiliteten i forordningen frem

for interbankgebyrer

ud i det udvalgsarbejde som forestår og ser det fornuftigt ud støtter socialdemokraterne

og rådets forordning om interbankgebyrer for kortbaserede betalingstransaktioner i dansk folkeparti har vi den klare politiske holdning

altid per kulance bør eu implementere men altid vurdere hvorvidt de gældende lovændringer er til gavn for danske interesser og hvorvidt der er tale om overimplementering i den pågældende sag er dansk folkeparti ikke sikre på at det er den rigtige fremgangsmåde at der som foreslået i lovudkastet overdrages ministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for størrelsen af interbankgebyrer den slags overdragelse af bemyndigelse til den til enhver tid siddende minister skal man efter vores opfattelse være varsom med i den skriftlige fremsættelse påpeger ministeren endvidere at lovforslaget vil give størst mulig fleksibilitet i relation til gebyrstrukturen for såvel

vi noterer os dog at lovforslaget sikrer at konkurrence og forbrugerstyrelsen får det primære ansvar for tilsynet med forordningen vedrørende artikel tre elleve og at forbrugerombudsmanden skal føre tilsyn med dele af artikel tolvte på den baggrund vil vi fra dansk

udvalgets arbejde med lovforslaget ved anden og tredjebehandlingen

er der et behov for at lave supplerende dansk lovgivning og det drejer sig blandt andet om som det er blevet nævnt at erhvervs og vækstministeren får bemyndigelse til at fastlægge reglerne for de såkaldte interbankgebyrer i forbindelse med kreditkorttransaktioner der er forskel på om det er debitkort eller kreditkort det afspejler den forskel der er i omkostningerne

sikres også at konkurrence og forbrugerstyrelsen får det primære ansvar for at føre tilsyn med forordningen

kan straffes med bøde lad mig bare lige knytte en enkelt kommentar

at komme et andet sted hen end der hvor forordningen landede men

jo tidligere under den tidligere regering givet et bredt mandat i folketingets europaudvalg som den daværende regering og venstre

så derfor er der ligesom leveret

der leves op til til de politiske aftaler og ønsker der er indgået og at lovforslaget sørger for at danske regler kommer til at flugte med forordningen og at der bliver de håndhævelsesbestemmelser der skal til

et af de steder hvor det kan være rigtig svært for forbrugerne

vide hvad der foregår og hvor også bankerne har taget sig nogle

i enhedslisten er bekymrede over konsekvenserne af

så vi vil

og få mere klarhed over hvad konsekvenserne er for

jo nok sådan at det her er et af de områder hvor man kan diskutere hvorfor eu skal ind og regulere vores gebyrer

med de konsekvenser det kan have for det betalingssystem som vi har det er nok et af de områder hvor vi mener at det vil være fornuftigt at overlade en større beslutningskraft

imødekommet viser jo

at her er et af de områder hvor eu desværre kan gå ind og

træffe nogle beslutninger som får nogle nogle konsekvenser

det som vi her i folketinget

ser med med en vis bekymring på det her forslag men vil forholde os åbent til det frem til udvalgsbehandlingen og så kigge på

helt grundlæggende er fornuftigt det mener vi ikke i liberal alliance

helt simpel prisregulering af et produkt på det private marked prisregulering er ikke godt for forbrugerne det forvrider markedet det hindrer innovation det hindrer

fremskridt nye produkter som selvfølgelig kan være svære for politikere at forestille sig

kunne være hvad der kan ske i fremtiden

bør politikere også afholde sig fra

det her lovforslag er udtryk for

her tilfælde kan en minister sidde og bestemme

så er den løsning der er fundet her sådan set pragmatisk og fornuftig da vi er medlem af eu så skal det jo være sådan her så skal den her lovgivning implementeres

som grundlæggende ikke er i forbrugernes interesse for det er ikke i forbrugernes interesse at man har prisregulering

på det private marked for det er det er ikke i forbrugernes interesse på den lange bane

med det her forslag lægges der op til at give ministeren bemyndigelse til at fastsætte regler

det her interbankgebyr for indenlandske transaktioner i danmark at give den form for carte blanche til ministeren kræver virkelig at vi andre er vågne og holder øje med hvad der så sker i

lægges op til fra ministerens side men som udgangspunkt er vi positive over for lovforslaget selv om

tænke sig om når man giver en

selvfølgelig skal vi når man har kæmpet kampene i eu og med alle de fordele vi har her være med i et internationalt system på det her område og også rette ind når

her i folketinget om at vi skal være glade for at vi har et dankort

der ikke skal ændres på de bærende forudsætninger som ligger til grund for den dankortaftale som vi bredt har støttet op om og som skal sikre udviklingen

de gebyrlofter som er indført på eu plan har ikke betydning for dankortet da det jo i forvejen er et af verdens mest sikre og mest effektive betalingskort så vi er positive over

i videst muligt omfang tilpasses gebyrstrukturen på det danske betalingskortmarked formålet med lovforslaget er derudover mere overordnet at sikre at

eksempel i forhold til tilsyn og sanktioner med lovforslaget bemyndiges erhvervs og vækstministeren til at fastsætte nærmere regler for størrelsen af det interbankgebyr som udbydere må tilbyde eller kræve i forbindelse med gennemførelse af en indenlandsk forbrugerrelateret debetkorttransaktion det er hensigten at jeg med denne bemyndigelse vil tillade at udbydere anvender et såkaldt vægtet gennemsnitligt interbankgebyr på højst nul

stedet for et fast loft over det enkelte gebyr det er den løsning der skaber størst mulig fleksibilitet i forhold til gebyrstrukturen på det danske betalingskortmarked afslutningsvis vil jeg også kort nævne

til at stå at lovforslaget kan stadfæstes straks efter dets vedtagelse på den måde sikres det at lovforslaget træder i kraft inden den niende december hvor forordningen om interbankgebyrer gælder i danmark

det som fru ida auken meget rigtigt sagde nemlig at det er en sag der har været bred opbakning om og som har strakt sig over over længere tid

kørt helt tilbage fra to tusind og tretten hvor kommissionen fremlagde sit forslag

et mandat i europaudvalget den sjette november to tusind og fjorten

og jeg læser op at medlemsstaterne opnår den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse lofterne over interbankgebyrer til nationale betalingskortsystemer som tilfældet er nu

det er så lige præcis det som

at der laves en teknisk gennemgang af det her lovforslag som jeg ved at der er udvalgsmedlemmer der meget klogeligt har bedt om og da der ikke er nogen der har taget det op her i debatten

en venlig mand sige at jeg synes det kunne

vil jeg indbyde til i næste uge netop også for

i forhold til til det lovforslag der er fremsat så for ikke at have en lang teknisk diskussion vil jeg tilbyde en teknisk gennemgang hvor